at han fra og med i dag atter kan give møde i tinget kisser franciska lehnerts hverv som midlertidigt medlem af folketinget er herefter ophørt fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser karsten lauritzen peter skaarup simon emil ammitzbøll og tom behnke ønsker at fremsætte beslutningsforslag nummer

om afsoning i hjemlandet med videre birgitte josefsen mai henriksen med flere ønsker at fremsætte beslutningsforslag nummer

kim christiansen med flere ønsker at fremsætte beslutningsforslag nummer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

medlemmer af folketinget karin gaardsted og bertel haarder

at de ønsker at tage følgende forespørgsel til udenrigsministeren tilbage

en meddelelse til en tiltalt eller et stævne om at vedkommende skal

forkyndelse vil i fremtiden kunne ske telefonisk eller digitalt uden krav om aktiv medvirken fra modtagerside af endelig kan forkyndelse fremover ske for ledelsen eller personalet på den institution eller det hospital hvor den pågældende

det er i hvert fald for venstre ret klart at der er behov for at modernisere reglerne om forkyndelse de gældende regler er fra nitten to og halvfjerds og tager naturligvis ikke højde for de teknologiske muligheder vi

det er bare må vi sande både bekosteligt og besværligt at sende en stævningsmand ud til modtageren og stævningsmanden oplever også ganske ofte at

gå forgæves igen og igen det resulterer i at mange aldrig dukker op i retten hvilket bliver til en ekstraregning til skatteborgerne i form af løn til dommere forsvarsadvokater retsbetjente og og så videre ved domstolene oplever man også at processen ved forkyndelse ofte gør sagsbehandlingen langsommelig og besværlig fordi det

at modtageren aktivt skal bekræfte modtagelsen det problem kan man i mange

forenkling af den digitale forkyndelse som der også lægges op til

det er er på den baggrund kun rimeligt at man moderniserer lovgivningen der jo som sagt har nogle år på bagen og der findes

set også eksempler på at domstolene selv forsøger sig med alternative metoder

rose her fra folketingets talerstol for eksempel har fogedretten i hjørring som jeg selv har besøgt siden februar sendt såkaldte huske

de folk der skal møde op i retten og de har oplevet at

i meget høj grad enten møder op eller i hvert fald melder afbud

et eksempel til efterfølgelse og et bevis på at man ikke nødvendigvis

for at komme i gang med initiativer der kan smidiggøre bureaukratiet det er sådan set fint at man selv tager et initiativ hvis det ligger inden for den lovgivningsmæssige ramme et af de problemer som fogedretten i hjørring oplevede var dog at de havde svært ved at finde de rigtige telefonnumre og det samme problem kan jo

telefonforkyndelse for hvordan sikre sig at man ikke har ringet til den forkerte jeg tror at alle kan forestille sig

en indkaldelse til fogedretten ikke er noget man ønsker at dele med alle og

det er forholdsvis nemt når man står ansigt til ansigt men det bliver straks mere vanskeligt når det sker over telefonen

fundet en fin balance i det lovforslag

i venstre lægger vi stor vægt på at domstolenes tid og borgernes penge ikke bliver spildt på tiltalte og vidner der ikke dukker op i retten eller

tiltalte kan lege kispus med domstolssystemet ved at undgå

af processen meget velkommen det

for hele retssystemet at domstolene ikke spilder tiden på at finde frem til de personer der skal møde i retten når der nu er mulighed for at indkalde dem digitalt eller

venstre er som

også et par enkelte ting vi lige vil have afklaret men jeg tør godt sige at

stemme for tak for

nævnt det her med telefonforkyndelse jeg skal nævne det med at

det med at man kan forkynde over for ledelse eller personale på en institution og at man kan forkynde på arbejdspladsen det alt sammen noget der betyder at det bliver meget lettere at kalde folk til møde i retten det synes jeg i første række er vigtigt

det handler om at undgå at der er sager som går i stå i vores retssystem sager der kan trække

i høring hos en masse berørte parter og en af dem som lovforslaget

som i den grad har brug for at rettens arbejde kommer videre simpelt hen fordi hun har brug for at kunne komme videre med sit liv og hvis der er problemer med at få tag i ham man skal have tag i her for at få forkyndt at nu finder der

psykiske vold over for hende fortsætter fordi det er hende der er gidsel i

det er i virkeligheden dér hvor jeg synes at en af de store gevinster kommer til at ligge med det her forslag

er en masse mennesker i retssystemet som kan begynde at lave noget andet end de laver i dag altså det hjælper simpelt hen med til at vi får et mere effektivt retssystem

en gevinst så er der som det sidste jeg skal nævne selvfølgelig spørgsmålet om retssikkerhed altså meningen er

at man trods alt som borger i et retssamfund skal kunne få forkyndt at man skal møde i retten

lovforslaget om det her med at man skal sikre sig

den rigtige person man har fået fat i at vedkommende er i stand til at forstå hvad der bliver sagt

kunne gøre at de ikke forstår hvad det handler om men alle de forhold

højde for og på den baggrund skal jeg selvfølgelig anbefale forslaget til folketingets vedtagelse

nogle gange kan være svært at få overbragt forkyndelsen men også fordi det mange

er nødvendigt at udsætte retsmøder det er en problemstilling som vi er nødt til at tage hånd om og derfor nedsatte den

på hvordan man kunne gøre det mere effektivt men samtidig sørge for at retssikkerheden

på at sikre at de nye forkyndelsesformer ikke indebærer nogen retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for

meget god balance så man både får

med de enkelte ændringer der bliver lavet

en lidt mere grænseoverskridende nye metoder jeg synes det kan

alvorlige konsekvenser at man kan henvende sig til en chef i en virksomhed som så skal forkynde til en af

få ansatte i virksomheden skal møde i vestre landsret

sætte gang i en debat ved frokostbordet

støtter vi forslaget men vi synes der er nogle principielle overvejelser man bør have med fordi det netop kan give nogle problemstillinger for den enkelte

forkyndelsen på hospitaler og institutioner

netop fordi det ikke kompromitterer den enkelte borger fordi

brev tilbage til retten eller politiet eller hvem det nu er om at nu er forkyndelsen sket

telefonforkyndelsen som vi også som udgangspunkt synes

nu sikrer at det er den rigtige person man får fat i

i forhold til hemmeligt nummer og andre problemstillinger

i udvalgsarbejdet kan spørge ind til og måske få præciseret nogle småting i forhold til det

er udmærket også den del omkring påmindelses

hvor man vil sende en opfølgning til en borger om at der

eller at ens sag bliver behandlet på onsdag

er rigtig godt og som gør at man ikke er nødt til at omberamme retsmøder samlet set synes vi der er en god balance i lovforslaget både

at sikre at der er en god retssikkerhed for de

foregående ordførere og tak

mellem på den ene side brug af effektiv moderne teknologi til forkyndelse og på den anden side sikring af retssikkerheden

efterfølgende er det blevet gennemgået af retsplejerådet vi ser meget positivt på at vi med dette forslag kan reducere udgifterne med femten til tyve million kroner årligt

en tid hvor riget fattes penge

tingene skulle gøres mere effektivt og på en bedre måde den synes jeg er kommet rigtig godt fra start

vores domstole er nu rigtig effektive og får ekspederet langt flere sager og derfor er det jo hele tiden naturligt at vi kigger på hvad vi så kan gøre bedre og mere effektivt

siddet nogle kloge mennesker i et udvalg og er kommet frem til at vi bør ændre reglerne for forkyndelse og gøre op med de gamle regler som faktisk er fra nitten to og halvfjerds det giver

at kunne ringe folk op og lave en forkyndelse eller sende noget til dem digitalt

benytter sig af i dag

er der go for fra vores side

og vi er også glade for at et af de hensyn der er blevet taget er til borgernes retssikkerhed det er nemlig rigtig vigtigt at der ikke er nogle borgere som stilles dårligere

det jo altid dejligt når man kan spare på ressourcerne som min kollega

tyve million kroner at hente på det her og det synes jeg er en rigtig rigtig god idé

kan vi i hvert fald også garantere for at der er fuld

ind i det enogtyvende århundrede

ganske fint og det kan liberal alliance sådan set bare bakke op om jeg synes det sjoveste

række præciseringer og justeringer af flere af retsplejelovens bestemmelser om forkyndelse stævningsmænd med videre blandt andet for at bringe lovens ordlyd i overensstemmelse med praksis

det jo altid er godt at vi sørger for at loven

gjorde det den anden vej rundt men når nu man

praksis det her bliver ikke den sag

kan og skal gøres mere enkelt og mere smidigt

også derfor man i sin tid nedsatte en arbejdsgruppe

lovforslag ud af og det er et lovforslag som vi fra konservativ side fuldt ud

ikke også gøre det i staten selvfølgelig skal vi det

jo flere år vi taler om så havde jeg

selv politiet har ganske ganske

der gå måneder med efterlysninger og man leder efter de pågældende personer man kan ikke finde dem

alle de tiltag der er i forslaget her er jo

de nemme sager kan komme til at gå lidt hurtigere og det er også fint nok og det støtter vi men vi savner et svar på hvad vil man gøre i forhold til den gruppe personer

et større problem når det er politiet der leder efter en

det ved jeg ikke om ministeren kan svare på i dag

det er første gang

at jeg har oplevet et lovforslag hvor man

forslag til formuleringer af paragraffer en hundrede og fem og halvtreds til

men som endnu ikke er trådt i kraft det forstår jeg

hvorfor nøjes man så ikke bare med at have et punkt 7

interessant at høre hvorfor man bygger et lovforslag op på den måde at man først foreslår noget

det fra starten af men vi støtter som sagt forslaget

i straffesager og det sker jo jævnligt at manglende rettidig forkyndelse medfører omberammelser og udsættelser af af retsmøder

har lovforslaget til formål at modernisere reglerne for forkyndelse så det fremover kommer til at

mere effektivt og også mere tidssvarende

jeg også er glad for at mange har lagt mærke til i arbejdet uden at det sker på bekostning af

retssikkerheden som sagt

en forenklet digital forkyndelse men jeg synes også

ud over forslagene om at indføre mere moderne

fremhæve forslaget om at retterne og politiet som

skal have adgang til at sende påmindelser til folk om at de skal møde i retten enten per sms eller via e mail det er

er blevet taget godt imod det er et vigtigt forslag og vi stiller os som sagt som

forkyndelse på arbejdspladsen det er jo sådan i dag

en stævningsmand først skal forsøge at træffe en borger

stævningsmanden forsøger at træffe den pågældende på arbejdspladsen så man kan sige

sker forkyndelse på arbejdspladsen eksempelvis ved at en stævningsmand

under den diskretion som selvfølgelig også

ud fra relaterer sig til den debat der var her i foråret om at der var for mange der udeblev fra retssager altså fra

en vurdering af hvor stort problemets omfang

det viste diskussionen jo også at der var relativt stor usikkerhed om så det er vi ved at finde ud af

lille skridt på vejen vil det her selvfølgelig være men som sagt

temmelig lovtekniske spørgsmål det tror jeg vil overlade til alle dem der ved en hel masse om hvordan det kan være at man har skrevet punkt seks som man har og

at det svarer vi gerne på

elleve som er det forslag vi skal behandle her i dag omhandler en ændring af færdselsloven hvorefter man som en forsøgsordning vil give kommuner

mulighed for at flytte cykler der står parkeret uhensigtsmæssigt altså til

tiltag som flere kommuner har efterspurgt

hvor jeg i øvrigt selv sidder i kommunalbestyrelsen der i sin tid efterspurgte den mulighed og senere har københavns kommune og andre storbykommuner som det primært

lovforslaget vi synes det lyder som en god idé at kommuner får mulighed for at flytte cykler

blokerer nødudgange og så videre det vil typisk være

cykler som står ved s togs stationer metrostationer uddannelsesinstitutioner indkøbscentre

som står til gene og dermed

det svært for andre svage trafikanter nemlig fodgængerne at komme

så sådan at de kommuner som agter at benytte sig af ordningen

ansøge og skal i ansøgningen beskrive

gå frem og det skal i øvrigt også ske i samarbejde med

så får vi så afklaret om det er en god ordning eller om der er nogle uhensigtsmæssigheder som vi ikke lige har kunnet forudse og på den måde kan vi

der er dog et enkelt element i forslaget som venstre gerne ser indgår i den videre behandling det er sådan at der i lovforslaget lægges op til at afstanden for cykelflytning bør være

og så i særlige tilfælde op til tre hundrede m der er det i flere af høringssvarene blevet påpeget at det kan være vanskeligt i tætbebyggede områder at finde et

er det så foreslået at man måske skulle sige to hundrede

som helhed mener vi altså i venstre at forslaget har potentiale til at løse mange af de problemer som kommunerne har med uhensigtsmæssigt placerede cykler i bybilledet samtidig med at de mange herreløse cykler i øvrigt også måske kunne sorteres fra

kommunerne vil bruge den her mulighed på en god måde og tage hensyn til

få kritiske røster der har været til lovforslaget er fra forsikring

går vi ud fra at forsøgsperioden vil afklare om de gør ret i have bange anelser eller om der ikke har været

at kommunerne på forsøgsbasis kan fjerne ulovligt parkerede cykler i dag er det selvsagt sådan at det kun er politiet der kan fjerne

en kommune overhovedet må flytte cyklerne væk

også selv om de sådan set i udgangspunktet har parkeret den ulovligt det er en glimrende idé og det kan vi støtte

var muligt at kombinere det med det kommunerne laver

mere kompetence ud til kommunerne når det handler om færdselsloven og jeg håber i hvert fald heller ikke at det her bliver en glidebane i forhold til at man på sigt ønsker at lave særregler for cykler vi har set nogle tåbelige forslag fra københavns kommune om

mod færdselsretningen og kørsel i venstre side og så videre

isoleret set er det ganske fornuftigt at vi får styr på de her cykler men jeg

finder man ud af om ens cykel er stjålet

stjålet og hensat et eller andet sted af vedkommende som har taget den

uden at man egentlig er vidende om det

mange gange kan af en del af et fortov hvor man vel godt må stille sin cykel

man har har stillet sin cykel til gene for andre

når man så skal afhente den igen burde det vel koste en

en gammel skærveknuser man havde fået fjernet jeg synes virkelig det her rejser nogle problemer i forhold til det rent praktiske men jeg synes tanken er fantastisk god fordi det vil være med til at rydde lidt op i det morads af cykler

ideen er god men jeg synes

masse svar på de her mange spørgsmål

har nævnt nogle få

indkøbscentre og lignende cyklerne er til gene

et stort problem for handicappede og

være en god skiltning således at man kan se at cykler bliver fjernet

krav til kommunerne om at der skal være nok cykelparkeringsmuligheder

således relativt begrænsede og

ikke føre til de største

cykelbegejstret parti kan vi i radikale venstre bakke op om dette forslag som

og elegant måde kan afbøde nogle af de uheldige bivirkninger det har at vi cykler så fantastisk meget

og uhensigtsmæssig cykelparkering er et helt konkret problem og det kan ikke være rigtigt at ældre og handicappede skal træde ud på cykelstien og sætte liv og lemmer på spil bare fordi fortovet flyder med cykler

er det at de uhensigtsmæssigt og ulovligt parkerede cykler kan udgøre et problem i en katastrofesituation det kan heller ikke være rigtigt at ambulancer politibiler brandbiler ikke kan komme frem til et ulykkessted fordi der holder cykler ulovligt parkeret og problemet er kun reelt i dag fordi kommunerne ikke kan stille særlig meget op

kommunerne vil efter ansøgning nemlig kunne få lov til at fjerne ulovligt parkerede cykler til et andet område hvor cyklens ejer til enhver tid kan komme og hente cyklen vel at mærke uden at

besked til cyklens ejer end at det ved skiltning fremgår hvor ulovligt parkerede cykler bliver flyttet til det er da en god idé men vi synes altså også i sf at man skal gå skridtet videre for et andet og meget væsentligt problem er at mange af de cykler der ligger og flyder rundtomkring er

her er kommunerne altså også magtesløse så hvorfor ikke i sammenhæng med det her lovforslag give kommunerne adgang til politiets register over stjålne cykler det synes vi kunne være en rigtig god idé

cykler som kan være til gene for

og derfor hilser vi det her lovforslag velkommen vi mener dog også at der er god grund til samtidig at se på hvor mange cykelparkeringspladser der mangler i danmark er vi bagud i forhold til mange andre lande

til antallet af cykelparkeringspladser og det er jo det vigtigste og sagens

men enhedslisten støtter forslaget og sætter sin lid til at de øvrige partier også

stemme nej til det foreliggende lovforslag

det ville være naturligt at det var politiet der skulle varetage den her opgave og

se hvorfor man skulle flytte det fra

myndighed som politiet og så over til den enkelte kommune bare

men i særlige tilfælde som herre jan e jørgensen også nævnte

skulle starte et andet sted i de pågældende kommuner og sørge for at der var relevante parkeringsmuligheder i nærheden af stationerne

så det var muligt at komme af med sin cykel i stedet for at starte med at finde ud af hvordan

med det budgetforlig der er lavet i københavns kommune og det kunne de jo også gøre andre steder men så længe der ikke er de relevante parkeringspladser

tage folks cykler fra dem bare fordi de skal passe deres arbejde eller deres uddannelse eller

deres børn i børnehave eller hvad de nu skal

det her er et dårligt forslag og

ordfører antydede om at det kunne være problematisk

overgive for mange ting på færdselsområdet til

siden man mener der er andre der skal varetage opgaven

det kræver en særlig uddannelsesmæssig forudsætning at være i stand til at flytte en cykel der står ulovligt parkeret

han mener at politiet har en masse tid de ikke rigtig ved hvad de skal bruge til

være fornuftig brug af politiets ressourcer at sende dem ud til metrostationer indkøbscentre og andet

men det kan vi jo tage en diskussion om på et andet tidspunkt eller igen hvis herre jan e jørgensen

spørgsmål til politiets arbejde i forhold til kommunerne mener vi sådan set at

de skal lave mindre og ikke

med at foretage effektiviseringer besparelser og skattenedsættelser i de danske kommuner i stedet for at sidde og finde på nye opgaver som de kan sørge for

opgave så ved vi jo godt hvad der sker så bliver cyklerne ikke

skifter efter næste folketingsvalg men vi må jo se om det

ikke noget om at der ikke kunne være problemer jeg synes bare man skulle løse dem ved at sørge for at sikre at der var de relevante parkeringspladser for cyklisterne

er tilladelse til forsøg vil alene blive meddelt hvis den ønskede adgang til at flytte cykler fra et område med cykelparkeringsrestriktioner eller forbud er begrundet i væsentlige hensyn til færdselssikkerheden friholdelse af flugtveje eller sikring af rimelige adgangsforhold herunder for handicappede og gangbesværede eller lignende væsentlige hensyn

flytte cykler fordi man synes det er sjovt eller fordi man mangler beskæftigelse

det er et spørgsmål om at sikre adgangsveje for redningskøretøjer sikre at man kan evakuere og at folk kan komme væk fra et område uden at skulle vælte over cykler

det synes vi faktisk fra konservativ side

en stor del af det område fra politiet til kommunerne og det fungerer

de skal aflevere penge fra deres venstre lomme til staten til

har også en lang række spørgsmål til ministeren nogle af dem vil jeg nævne her i dag og håbe på

som ikke selv har stillet cyklen der

stiller min cykel fuldstændig lovligt i et cykelstativ og

og smider min cykel væk for at stille sin egen der så står min cykel pludselig ulovligt parkeret og så bliver den fjernet

det problem måske løst men hvad nu hvis der sker skade på cyklen under flytningen hvem har ansvaret for min cykel når en kommunal medarbejder tager den og flytter den hvem har ansvaret for cyklen hvad nu hvis

jeg rent faktisk har parkeret ulovligt med min cykel og låst den fast til et cykelskilt eller lignende er kommunen så berettiget til

min cykel er væk

kommunen har fjernet den fordi den har stået ulovligt parkeret det

tror at der er nogen der har stjålet min cykel

hvordan ved politiet så at den i virkeligheden ikke er stjålet

står nede på kommunens dertil indrettede parkeringsplads til

er det sådan at kommunen skal orientere politiet om at man har flyttet dem her med oplysning om stelnumre så cyklerne kan blive fremlyst og

bærer ansvaret hvis der sker noget

for at cykler ikke unødigt bliver efterlyst som stjålne når de rent

stjålne samlet set støtter

indledende bemærkninger nemlig dem at det her ikke bare er noget der kommer ud af det blå det kommer ud af at der er et problem

handicappede og andre

ved at komme frem skal have bedre adgangsforhold derfor

rigtigt som herre jan e jørgensen sagde sagde

kommune og også fra københavns kommune som har ønsket

lignende ønsker kunne man sagtens forestille sig er i

større byer hvor der altså er behov for at få mulighed for så at sige at rydde op

man har behov for adgang til derfor er

indrettet som det er i første omgang

for at oprette hvad man kunne kalde opmagasineringspladser og flytte cyklerne hen på dem der vil selvfølgelig være forsvarlig skiltning

hvert fald have en fornemmelse af at hvis det så at sige bliver

er der altså en risiko for at den bliver fjernet hen til den pågældende opmagasineringsplads jeg er helt sikker på at den positive modtagelse som forslaget har

en hel række forudsætninger knyttet til at en kommune kan få lov til

vil skulle oprette de her opmagasineringspladser

herre jan e jørgensen spurgte til forholdet om hvor langt man

som herre jan e jørgensen også antydede

hvorfor opretter kommunerne ikke bare et passende antal

passende antal muligheder for at cyklisterne kan komme af med deres cykel det er faktisk også en forudsætning

for at opnå tilladelse til rent faktisk at benytte sig

opretter et passende antal cykelparkeringspladser

det her ikke bare bliver en ventil til

cyklisterne vi stiller os selvfølgelig gerne til rådighed for alle de spørgsmål der er

og dem kan vi jo som altid

med nærværende lovforslag foreslår regeringen at det snarest muligt bliver obligatorisk at kommunikation mellem virksomheder og det offentlige kommer til at foregå digitalt

ligger det i forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august to tusind og elleve

og regionerne mens vi sad i regering den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi var et led i vk

digitalisere velfærden et arbejde der med tiden har udmøntet sig i

og elektronisk sags og dokumenthåndtering

forfølge den kurs vi udstak i vores regeringstid

vi også helt enige i at dette lovforslag er

de næste skridt på vejen vejen mod et samfund og en offentlig sektor hvor vi udnytter det enorme potentiale der ligger i at digitalisere velfærdsløsningerne velfærdsløsningerne ved hjælp af teknologien skal vi gøre tingene smartere ikke for at være smartere men for at spare ressourcer ressourcer der i stedet kan anvendes til at klare andre opgaver eller løse

nye udfordringer vi står over for l seksten er en samlelov der rummer syv og tres erhvervsrettede love på erhvervs og vækstministeriets område med lovforslaget indføres der hjemmel til obligatorisk digital kommunikation

for obligatorisk digital kommunikation herunder blandt andet regler om brug af særlige systemer og formater tilsvarende skabes der mulighed for at økonomi og indenrigsministeren efter forhandling med styrelsen for danmarks statistik kan fastsætte regler om digital indberetning til danmarks statistik endelig rummer lovforslaget en opdeling af relevante bestemmelser i teleloven som følge af den nye ressortfordeling mellem erhvervs og vækstministeriet og

ved at gøre den digitale kommunikation

effektiviseringsgevinst det samme var formålet da vi i foråret behandlede et tilsvarende lovforslag om kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder det er imidlertid helt afgørende at der i implementeringen tages hensyn til virksomhederne

giver som sagt erhvervs og vækstministeren hjemmel til ved bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler for obligatorisk digital kommunikation det er meget vigtigt at disse bekendtgørelser sendes i høring i god tid og at virksomhederne i videst muligt omfang inddrages når systemerne og procedurerne udvikles mange af høringsbidragsyderne efterlyser ensartede systemer og procedurer dette ønske

samt ønsket om en tilstrækkelig lang overgangsfase kan venstre fuldt ud tilslutte sig venstre kan ligeledes tilslutte sig lovforslaget men samtidig vil vi dog understrege at vi ikke skal digitalisere af hensyn

til de offentlige myndigheder digitaliseringen skal forbedre den offentlige service til glæde for borgere og virksomheder borgere og kloge systemer giver virksomheder mere tid til det de

nemlig at producere og skabe værdier for vores samfund jeg skal sige at

er langt mere effektive og konkurrencedygtige end de konkurrenter der endnu ikke har taget de digitale virkemidler til sig

at danske virksomheder bliver digitale hurtigst muligt hvis de skal klare sig i fremtiden regeringen har sat turbo på den digitale udvikling

en lang række øvrige digitaliseringstiltag på blandt andet folkeskoleområdet ældreområdet forskningsområdet og her på erhvervsområdet det er en udvikling som vi socialdemokrater hilser meget velkommen

og fordi det samtidig gør hverdagen lettere for både borgere og virksomheder

nøglen til fremtidens vækst og velstand digitaliseringsstrategien skal som bekendt sikre at alt skriftlig

digitalt ved udgangen af to tusind og femten og at virksomhederne fra to tusind og tolv kan indberette digitalt til offentlige myndigheder

lovforslag til formål at understøtte at kommunikationen mellem virksomheder og borgere og det offentlige skal foregå digitalt også på erhvervs og vækstministeriets område med lovforslaget foretages ændringer i syv og tres erhvervsrettede love på erhvervs og vækstministeriets område

kommunikere effektivt

vi giver altså hermed et velmenende skub til de virksomheder der endnu ikke har set de mange fordele i digitaliseringen eller som bare ikke lige er kommet med vi socialdemokrater finder det positivt at

på de enkelte sagsområder således at erhvervs og vækstministeren

ved bekendtgørelse kan fastsætte nærmere regler for obligatorisk digital kommunikation herunder blandt andet regler om brug af særlige systemer og formater

at der med lovforslaget desuden foretages ændringer i en enkelt lov på økonomi og indenrigsministerens område det sker i lov om danmarks statistik hvor der ligeledes gives

man kan indberette digitalt socialdemokraterne vil sikre at alle kan være med

og at ingen tabes i digitaliseringen og derfor er vi også glade for at der med lovforslaget åbnes mulighed for at man kan komme med i et lidt langsommere tempo hvis det er det der er ønsket

det kræver politisk handling og at der også på erhvervs og vækstministeriets område nu sættes målrettet ind med konkrete initiativer

tvang pakket ind i flotte ord altså når man siger obligatorisk

det samme som at sige tvangsmæssigt og det betyder at med det her lovforslag og de mange love der vil blive

skal kommunikere på den her måde vi anerkender fuldt ud at det er i

en hurtigere kommunikation imellem deres egen virksomhed og de offentlige myndigheder og vi mener også at det er med til at optimere de administrative arbejdsgange i den enkelte virksomhed og at det selvfølgelig derfor også er

egen interesse men jeg synes alligevel

det her med at kalde det obligatorisk

have sat ordet tvangsmæssig regulering ind i lovforslaget for det er det der

er jo tale om en lov som går ind i otte og tres forskellige love her i folketinget og medfører tvang over for den enkelte virksomhed

der vil være en lang række steder hvor man selvfølgelig kan sige at det

vi tror også på at der vil være en række initiativer som vil kunne gøre det bedre og noteret os at der blandt andet lægges op til at der vil være en vis form for for hjælp at få hos det offentlige for de virksomheder som er mindre it

highlighter problemet med oversættelse

datamængder eksempelvis kortfiler og det er jo noget som vi

med hurtigheden i implementeringen af det her lovforslag hvor nogle er betænkelige

og så er der nogle der er betænkelige over om der nu også er sikret en ordentlig

til de ikke it parate virksomheder en anden side af sagen

noget som vi i hvert fald ikke umiddelbart er særlig glade for i dansk folkeparti

den til enhver tid siddende minister minister og så kan ministeren med en ministeriel bekendtgørelse gå ind og lovdiktere ud fra

selv synes er godt og rimeligt og fair og det er vi ikke så store tilhængere af for vi mener faktisk at lovændringer

som kan gå ind og diktere bekendtgørelsesændringer fordi

man har indført sådan en elastikklausul

sælge det her som noget der udelukkende er godt for det er altså også formynderi og det er altså også regeltyranni

kompetencen fra den enkelte erhvervsdrivende og

ind i en tvangsmæssig ordning

indføre obligatorisk digital indberetning for virksomheder og borgere på erhvervs og vækstministeriets område og på økonomi og indenrigsministeriets område hvad angår indberetning til danmarks statistik

foregå digitalt for at spare penge for virksomhederne og

at spare penge fordi de ikke er afhængige af åbningstider og ikke skal printe ud men bare kan

computeren samtidig kan staten spare penge fordi man ikke skal sidde og taste det

situation for både virksomhederne og det offentlige hvis vi tager moderne metoder i brug kan der spares milliarder af kroner i det offentlige på den måde kan vi få mere for pengene eller undlade at hæve skatterne for at finansiere velfærd digital kommunikation er økonomisk ansvarligt smartere og mere fleksibelt

modernisere og digitalisere simpelt hen for at få mere velfærd for pengene

det hele foregår med oplysning og med penge til oplysning til virksomhederne og der er også lagt også lagt op til at det skal foregå i et tempo

venstre er rigtig glade for det her lovforslag vi tror på at det sparer penge både erhvervslivet og

en række specifikke fordele ved forslaget en helt afgørende faktor ved forslaget her er

mindsker administrativt bøvl og sørger for hurtigere sagsgange så man ikke skal vente flere dage på at postbudet kommer med et svar det er alt sammen noget noget der med til at give dansk erhvervsliv en fordel og det er der altså brug for i en tid med lav vækst og svære økonomiske forhold samtidig lægger vi i

at der er blevet udformet tilbud til mindre it parate virksomheder det er rigtig vigtigt at vi ikke

som de i særlige tilfælde ikke helt kan følge med og det er der taget hensyn til i forslaget her med fritagelses og overgangsordninger sikres en mere glidende overgang og samtidig stiller staten rådgivning og hjælp til rådighed og det ser vi positivt på herudover er det glædeligt at de svageste forbrugere også medtænkes det er essentielt at alle borgere har mulighed for

indgive klager til eksempelvis forbrugerombudsmanden også selv om de ikke har kompetence til eller mulighed for at gøre det digitalt forslaget styrker altså konkurrenceevnen det mindsker de administrative byrder og så sørger det for at både borgere og virksomheder kan få nogle hurtige svar fra de myndigheder

de henvender sig til samtidig medtænkes de svageste borgere og de virksomheder som har brug for tid og hjælp derfor kan vi i sf med tilfredshed støtte det

vi kan se at der er en gruppe af borgere som ikke er parate til at bruge it

som borger skal have kontakt med myndigheder og er i en sårbar situation hvor der kan være behov for at man sidder over for et andet menneske frem for kun

kommunikere digitalt når vi ser på det forslag der ligger her

kommunikationen mellem virksomheder og offentlige myndigheder her kan vi sagtens se en

vi synes det er ganske fornuftigt at kommunikationen mellem virksomheder og de offentlige myndigheder bliver lettet

støtte forslaget

bemærkninger den ene er at jeg synes det er vigtigt at man husker på at sikre høj grad af brugervenlighed især når vi har at gøre med et obligatorisk digitaliseringsprojekt

myndigheders side til at udvikle tilstrækkelig brugervenlighed og derfor er det uhyre vigtigt at man

set mange offentlige digitale løsninger

kommunikere med alle typer af it platforme eller forskellige typer af browsere og derfor er det vigtigt at vi holder fast i princippet om

tilslutte mig bemærkningen fra sfs ordfører om forbrugerklager

bliver mulighed for undtagelser i stil med de undtagelser der er

virksomheder og myndigheder i dag

med fordel for begge parter kan kommunikere digitalt frem for at kommunikere på papir

jeg vil lige bruge ganske kort tid på at adressere nogle af de problemstillinger som dansk folkepartis ordfører herre hans kristian skibby nævnte heroppefra

herre hans kristian skibby siger at det jo er et problem at virksomhederne på

måde bliver tvunget til nu at kommunikere digitalt i stedet for at kommunikere på papir

vi kan heller ikke længere kommunikere med det offentlige via brevduer

offentlige jo egentlig bare leve med og så glæde sig over at de

det længere at forestille sig at vi når der kommer

i meget lang tid fordi der på en eller en måde skal være et frit valg

den anden indvending som herre hans kristian skibby havde var at lovforslaget bemyndiger ministeren

gennemføre det her i stedet for at hver enkelt element

virksomheder og og myndigheder men at vi

med den hensigt at tingene skal foregå digitalt

synes jeg er en god arbejdsdeling så

igennem hele den her lov ser ud til at

som styrer danmark og det er jo altså ikke parlamentarisme når man i stigende omfang tager bemyndigelsen væk fra folketinget

gennemføre den strategi alternativet

for hvert område hvor der sker en overgang fra papirkommunikation til

og i øvrigt alle sammen mene at det var godt så det ville

af noget som vi ikke behøver at spilde vores tid på

det er ganske fair at man gør det på den måde men hvad synes

det er obligatorisk ligesom vi har obligatoriske fag i folkeskolen

af som beskæftiger sig med dem der måtte ønske at sende tingene ind på papir

vi ikke skal have sådan et parallelt embedsmandsapparat som behandler papir hvorfor skulle vi dog have det det er jo til syvende og sidst

og skatteyderne at det her kan gøres mere effektivt

ministeren og regeringen for et fornuftigt lovforslag det følger jo op på

den digitaliseringsstrategi der blev aftalt sidste år og

lave en demokratisk digitalisering det er ikke

en obligatorisk digitalisering forstået på den måde at vi bare vil tvinge det ned over

digitaliseringsstrategi som handler om at man bruger digitalisering

it mest muligt overalt i

det her element er jo en del af det på erhvervs og vækstministerens område

besparelser for virksomheder og borgere det vil gøre livet lettere

for virksomhederne i danmark

helt overdrive effekten af det men der er hvert fald en effekt i at man nu skal kommunikere digitalt og

i forvejen et land som har en høj penetration et højt it kundskab

vil give et ekstra incitament til at flere vil benytte sig af de redskaber så alt i alt er det et

udmønter regeringens målsætning om at al skriftlig kommunikation mellem borgere virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af to tusind og femten

det indebærer også at virksomhederne allerede fra to tusind og tolv og snarest derefter når den nødvendige lovgivning og de effektive løsninger er på plads vil kunne indberette digitalt til myndighederne

giver store gevinster for samfundet og bidrager til en effektiv

i det offentlige såvel som bredt i det danske samfund

byrder i både tid og penge og hjælper dem med at følge med i den digitale udvikling samlet giver det en væsentlig konkurrencefordel og medvirker til at fremme vækst og fremgang for dansk erhvervsliv med obligatorisk kommunikation opnår vi derfor tre ting for det første fremmer vi en hurtigere kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige for det andet sikrer vi en hurtigere

for det tredje optimerer vi arbejdsgangene hos både virksomheder og myndigheder formålet med lovforslaget er at skabe et hjemmelsgrundlag til at der kan fastsættes nærmere regler for digital kommunikation i løbet af to tusind og tretten i takt med at de tekniske løsninger kommer på plads skal virksomhederne foretage al skriftlig kommunikation digitalt

parlamentsformand velkommen her i folketinget idet jeg udtrykker ønske om at vores gæst må få et godt og udbytterigt ophold

på de områder hvor der er virksomheder som ikke føler sig it stærke nok til at kommunikere

offentlige på nuværende tidspunkt lovforslaget giver derfor hjemmel til at man i bekendtgørelsen kan fastsætte

og rådgivningsfunktioner som kan bistå virksomhederne med digital kommunikation

afsat fem million kroner til målrettet information udvidet telefonsupport

personlig hjælp på bibliotekerne ved anvendelse af de digitale løsninger med de ord ser jeg frem til en konstruktiv drøftelse

og at det derfor ikke længere på en række områder er nødvendigt med en national lovgivning i forbindelse med eus kvotehandelssystem der indføres ændrede regler for fastsættelse af en samlet kvotemængde

tildeling af gratiskvoter og for statens auktionering af kvoter så de fremover er fælles for alle eu lande eus kvoteordning sikrer at der er et samlet loft over drivhusgasudledningen i hele eu og det forhold at kvoterne kan omsættes betyder at loftet overholdes billigst muligt for venstre er det afgørende at kvoteordningen er markedsbaseret og markedsdrevet således at der gennemføres reduktioner når det er den billigste og mest hensigtsmæssige

gøre det på mens der købes kvoter når det er billigst eller mest hensigtsmæssigt på samme måde kan overskydende kvoter sælges på markedet handel med kvoter sikrer at det samlede mål nås billigst muligt således at reduktioner foretages i de brancher og i de lande hvor det er billigst at gennemføre dem ikke mindst i økonomisk vanskelige tider er det afgørende at reduktionsforpligtelserne gennemføres så billigt som muligt og uden at det går ud over konkurrenceevnen eus kvotesystem har siden to tusind og fem været et vigtigt virkemiddel til at nå målene i eus klimapolitik

har til formål at udvide og effektivisere ordningen

rette op på en række problemer der er konstateret i den første handelsperiode der strakte sig fra to tusind og fem til

reglerne her kommer til at dække perioden fra to tusind og tretten til to tusind og tyve og de ændrede regler skulle gerne betyde at vi kommer snyd og forsøg på at udnytte huller i reglerne til livs dette snyd

reglerne har jo været et af de debatemner der har været om

de her kvoter og nu bliver der forhåbentlig

dansk folkeparti har jo normalt en ganske skeptisk holdning til

men vi skal også anerkende at der kan være enkelte eller

positive elementer i samarbejdet

eus indre marked skaber fair og rimelige

og miljøområdet er så et andet område hvor det er godt at

i tilfældet her kan vi så også godt se formålet

og her er det så nogle regler der der forbedres eller ændres

systemet kommer til at virke i højere grad end det har gjort hidtil

laves der et fælles loft så man undgår at skulle have nationale regler som måske

har modarbejdet det egentlige formål med samarbejdet en anden vigtig ting

lovgivningen her er at luftfarten

sektorer som er omfattet af kvotesystemet det er der

luftfarten er en stor forurener og forbruger af brændstoffer så det er ganske udmærket

af kvoterne ikke bliver fordelt som gratiskvoter

auktioneret på den måde at virksomhederne

det kan på kort sigt selvfølgelig

høje energipriser i mange år jo allerede har fået energieffektiviseret ret meget og det skal vi også anerkende

at det bliver en konkurrencemæssig fordel at vi har den her her energieffektive produktion i danmark mens man i andre måske syd og østeuropæiske lande har langt højere

konkurrencefordele for danske virksomheder

direktivet forbedrer og udvider vi ordningen for handel med

effekter af forslaget er at vi får fastsat en samlet

gennemføres på europæisk niveau må forvente at mange af de omfattede virksomheder fremover skal købe

det er også vores opfattelse at dette system i særlig grad vil tilgodese det energieffektive danske erhvervsliv og det hilser vi også velkommen vi mener at vi med denne lov og dette direktiv retter en stor fejl i arkitekturen omkring køb og salg af

det omfang der skal til for at vores klimaudfordringer bliver løst så vel hilser vi dette redskab velkommen men det er ikke fordi vi i den anledning vil begynde

på laurbærrene vi er glade for det foreliggende forslag og støtter det

hilser vi også velkommen så

tak til

en række af de betragtninger der står i det her lovforslag ikke er rigtige i danmark ved vi godt at hvis vi vil nå i mål med den udvikling vi skal have inden en overgang til vedvarende energi

at vi godt ved at der skal andet og mere til og at det vi har at gøre med når vi snakker om

den situation som har udviklet sig omkring

spørgsmål om om man skal tilbageholde

jo ret oplagt at det burde være

sammenhæng mellem den fornuftige og nødvendige energipolitik vi fører i danmark og så den som man kunne forsøge

det er sagt heroppefra at det lovforslag der ligger her

man skal ikke opfatte vores positive holdning til det som

påkalder sig en særlig opmærksomhed

produktionsenheder der udelukkende anvender biomasse

det ikke er rigtigt

kunne se en miljømæssig fornuftig anvendelse

forfølge lidt i udvalgsarbejdet vi ved godt

stykket så er der her tale om eu regler hvor man jo i

reglerne i eu og

men hovedårsagen til at enhedslisten forholder sig positivt til det her lovforslag er at det retter op på nogle fejl og mangler uden at gøre systemet velfungerende og uden at løse de grundlæggende problemer der

for det her fordi der jo er et meget stort flertal i folketinget for at vi

herre villum christensen liberal alliance

co miljøproblemer er jo globale

uafhængigt af hvilket land de er placeret i det er jo godt når dette er sagt

være at når vi investerer i vedvarende energi vind sol med videre må prisen for reduktionen af et ton

vi er lidt kritiske eller hvor vi synes at kæden hopper af i vores hoveder for vi har jo valgt en energipolitik

flere hundrede procent mere for

udtrykke et lønligt håb om at vi samtidig med centraliseringen her kan komme den megen svindel til livs som rigsrevisionen også

for den forurening der foregår derfor støtter

det er en harmonisering af ordningen inden for eu landene

ved er at gratiskvoter kommer med der bliver reguleret for dem

og så har lovforslaget til formål at undgå konflikter med fastlæggelse af udledningsniveauer

et solidt grundlag for at træde ind i eu kvoteordningens tredje periode lovforslaget implementerer europa parlamentets og europa rådets reviderede kvotedirektiv for den kommende otte årige handelsperiode to tusind og tretten til tyve og resultatet er blevet et mere harmoniseret kvotesystem hvor regler og principper i højere grad fastsættes på eu niveau for at sikre mere ensartede vilkår på tværs af eu mest markant i direktivet

den gradvise reduktion i kvoteloftet som vil komme i årene frem til to tusind og tyve til et niveau der er en og tyve procent lavere end to tusind og fem udledningerne og efter to tusind og tyve fortsætter faldet

takt med lovforslaget har vi dermed taget et vigtigt skridt i retning af et forbedret kvotesystem som kan bidrage til vores målsætninger om at nedbringe drivhusgasudledningerne

for klimaet men også til gavn for den europæiske forsyningssikkerhed de hovedelementer der ændres i forhold til den hidtidige kvotelov er som flere ordførere

at vi går fra et nationalt kvoteloft til et samlet kvoteloft at flere sektorer herunder fly og gasser omfattes af ordningen at der kommer harmoniserede regler for bortauktionering af overskydende gratiskvoter

altså ingen gratiskvoter til elproducenter

ingen tvivl om at det samlede resultat af eus kvoteregulering er et mere omfattende setup vi spænder et fintmasket net ud som sikrer at overvågning af udledninger og tildelinger

sker efter ensartede regler og at rygraden

hvis eller

at få målsætningen for reduktion

så har der været et par enkelte kommentarer som jeg jo ikke kan nære mig for at

eu skeptiske partier og især enhedslisten der aldrig forsømmer en lejlighed til at skælde ud

det er svært at være lige så ambitiøs som danmark

have ambitioner på klima og

den eneste store spiller i verden

to tusind og tyve dermed er eu helt enestående

lige skal løfte lidt på hatten for selv om man i øvrigt ikke er begejstret for eu hvad angår biomasse er

at få defineret bæredygtig biomasse

at det kvotesystem vi har lige nu

liberal alliances ordfører det er en diskussion vi har haft

christensens side er vi har jo kvotesystemet hvad mere kan vi ønske os så kan vi jo bare sætte os ned

og den kvoteperiode som vi behandler i dag går til to tusind og tyve

på den anden side af

reducere udledningerne markant for at nå de klimamål som

set tror liberal alliance tilslutter sig principielt set

hvis vi kun satte os ned og sagde vi behøver

hvordan skulle vi så nogen sinde kunne reducere

erstatte dem med vindmøller eller lave energieffektivitet når vores bygninger trænger til en kærlig hånd under alle omstændigheder altså det er simpelt hen for kortsigtet kun at kigge frem til to tusind og tyve

bæredygtigt energisystem den anden dimension som jeg

vores forsyningssikkerhed

bare sige det på den måde i de sidste

er prisen på solceller blevet mere end halveret og prisen på vindmøller er faldet med tyve procent omvendt er prisen på kul olie

investere i en sikker energi og elforsyning til danmark i mange årtier frem

vi ønsker for danmark og det argument synes jeg man har en tilbøjelighed til

glemme og det synes jeg er ærgerligt fordi

ny statistik der viser hvad omkostningen er producere el i danmark sammenlignet

vi har meget høje afgifter på el som herre villum christensen

det koster at producere den el herunder de pso er med til at finansiere at vi også

til andre lande selv om vi allerede i dag har fyrre procent

vores elektricitet så det er lidt af

konstruktive drøftelser som jeg kan høre vi får om forslagets enkelte elementer i udvalgene

eu som jeg er enig i er mindre

men jeg synes nu der kan være grund til at være kritisk over for eu i forhold til det vi skal op på ikke så meget i forhold til alle mulige andre

også stadig mit håb at vi kan få overbevist de andre eu lande om det der er enkelte af de store der er enige med os men ellers må jeg nok sige at der er lidt lang vej